med meget kort varsel hvis noget tilsvarende skulle ske denne garantiordning er aldrig nogen sinde blevet brugt

udviklingen og udbredelsen af internet i danmark for

have overhalet lovgivningen der er med andre ord ikke længere brug for garantiordningen

både kommuner regioner og store virksomheder bruger i stigende grad elektronisk kommunikation når de indhenter oplysninger om for eksempel forbrug hos borgerne det kan være fjernaflæsning af målere lagerstyring telemedicin skraldespande og andre smart city løsninger til det brug har de behov for simkort og det viser sig at være ret besværligt når der indimellem skal skiftes udbyder fordi der skal skiftes kort i tusinder af aflæsere udskiftningen går på et tidspunkt over til at være digital og så løses problemet effektivt men indtil da finder vi det formålstjenligt at kommuner med flere selv kan få lov til at skifte koder uden om teleudbyderne og det skal gøre det lettere og hurtigere for dem end det er i dag så der ikke skal skiftes

fysiske simkort med lovforslaget

bemyndiges energistyrelsen til at finde den rette måde

gøre det her på i samarbejde med parterne på markedet og det sker på baggrund af høringssvar fra branchen og brancheorganisationerne

er faktisk den vigtigste del

hvordan kommuner må deltage i og give tilskud til udrulning af digital infrastruktur baggrunden er desværre ret dyster og en række kommuner har i de senere år bevæget sig ud på mere eller mindre gyngende grund med deres aftaler og aktiviteter på dette felt derfor er det helt nødvendigt at der kommer klare og faste rammer for kommunernes ageren

området modellerne som bliver udformet vil blive forhåndsgodkendt af eu og det skal fremover give sikkerhed for hvad kommunerne må og ikke må så der ikke i fremtiden opstår sager hvor kommuner bliver underkendt eller risikerer retssager ved eu

og jeg er glad for at vi nu står foran en løsning på den her problematik

alle danskere får adgang til en lynhurtig bredbåndsforbindelse

meget og varmt for forslaget delelementerne

kom ganske rigtigt som fru karin gaardsted redegjorde for i forbindelse med skylines

der var faktisk forslag fremme om dengang at der skulle indbetales penge

sandsynligheden for at ordningen ville blive bragt i anvendelse var særlig stor det var en forældet teknologi der lå bag den konkurs der var dengang og en gang

det viste sig jo heldigvis at det ikke har været nødvendigt og derfor

også rigtig glad for at vi får den afskaffet ligeledes er jeg rigtig rigtig glad for at

at det foregår på en på en mere fornuftig måde end vi har set nogle nogle eksempler på

ved man præcis hvordan det skal håndteres så man heller ikke kommer til at konkurrere med private aktører der er jo ingen grund til

skatteborgernes penge i en udrulning som markedet alligevel havde tænkt sig

udbud på det område så man kræver af operatørerne at de skal

kommer de næste par år med at sikre nogle klare rammer for hvordan kommunerne

er et arbejde vi meget meget gerne vil være med

at kommunerne får rigtig gode

forhold her for eksempel synes jeg det har været meget vigtigt at vi i forbindelse med med det her arbejde ligesom også åbner op for at se på

netdækning ud til medarbejdere og institutioner og

i kommunen at man faktisk kan være med til at sørge for at meget større områder

noget man med succes kan gøre især i mere

et rigtig rigtig afgørende område hvis vi skal kunne arbejde med

til borgere i i hele landet

enhedslisten kan støtte forslaget på den baggrund at vi faktisk synes det er nogle ganske udmærkede og glimrende

private virksomheder der kan løse de her opgaver

de her klare rammer for kommunerne der vil fremme en digital udrulning det jo selvfølgelig godt men vi får det

vi undgår offentligt opgavetyveri

her afstedkommer mere frit udbydervalg og så får vi vi sidst men jo måske ikke mindst

ryddet lidt op i en tilskudsjungle og en række puljer og får sløjfet bredbåndsgarantien som også omtalt tidligere det giver god mening i den her sammenhæng og

vi er med en ny aftale om telepolitikken klar til fremtiden og det er alle partier i folketinget heldigvis enige om og derfor støtter liberal alliances

udrulning af digital infrastruktur

for det andet skal lovforslaget sikre at der reelt er frit udbydervalg vedrørende machine to machine kommunikation frit udbydervalg vil styrke konkurrencen på området machine to machine kommunikation bruges for eksempel i kommuner der har sensorer i skraldespande som informerer om hvornår de skal tømmes eller de bruges i en shippingvirksomhed der anvender sensorer til overvågning og automatiserer håndtering af containere på fragtskibe

skal kommunen eller shippingvirksomheden udskifte sim kortet i samtlige enheder hvis de vil skifte teleudbyder med dette forslag vil energistyrelsen kunne fastsætte regler som betyder at alle sim kortene ikke skal udskiftes man overfører blot de tilknyttede koder til den nye udbyder for det tredje foreslås det at reglerne om bredbåndsgarantiordningen ophæves ordningen er ikke længere nødvendig at opretholde og den har ikke været anvendt siden den blev etableret i to tusind og tretten jeg takker igen for interessen og opbakningen tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om de enkelte elementer i lovforslaget i udvalget med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling

op til og der vil derfor fremover ikke være forskellige tolkningsmuligheder i de enkelte medlemslande

og samtidig indføres en eu produktdatabase med alle elprodukter så der kan være tilsyn og kontrol med området og således at der kan sanktioneres over for producenter

kravene om energi og om sikkerhed det nye direktiv afløser den gamle eu ordning og det kan socialdemokratiet tilslutte sig og jeg skal hilse fra sf og enhedslisten og sige at de også tilslutter

dermed giver det kunden en valgmulighed hvor man kan bruge produktets energiegenskaber som en vigtig faktor i sin beslutning ordningen

netop fordi man bevidst har kunnet vælge et produkt med et lavt energiforbrug i stedet for

væsentlige miljøfordele ved et lavt energiforbrug som sagt er vi i dansk folkeparti glade for energimærkningen men vi ser med undren på hvorfor det tilsyneladende har været nødvendigt at ændre regelsættet fra at være national lovgivning til at være ren eu lovgivning i form af en forordning men da vi trods alt finder at forordningen har et fornuftigt indhold som vil være til gavn for danskerne bakker vi op

forbrugerne når vi nåede derud

derfor har miljøorganisationerne i europa kæmpet den her kamp for at lade det her mærke blive til et mærke for

er det nu godt nok at finde et køleskab der hedder a eller bliver jeg nødt til at finde et der er a eller er jeg i virkeligheden helt vildt bagud fordi det bedste køleskab nu hedder a

derfor er det rigtig glædeligt at man altså er blevet enige om at lave en forordning så

gældende i alle eu medlemsstater og hvor skalaen nu hedder a til g og det vil sige

det bedste man skal bare altid gå efter et a så vælger man det med det laveste energiforbrug

er en god forbrugerpolitik og jeg er glad for at den kamp

har været indtil videre jeg kunne godt

og jeg ved at det er et lidt andet regime det kører i men det kunne være interessant at høre om ministeren ved noget om

måske i ministerens tale til sidst men vi kan altså støtte forslaget og er rigtig glade for at det er

direktiv om energimærkning af apparater som hidtil har reguleret området blev i to tusind og

sytten erstattet af en forordning og området skal derfor ikke reguleres ved national lovgivning med lovforslaget rydder vi op i lovgivningen så der ikke sker dobbeltregulering det betyder konkret at den gældende lov om energimærkning af apparater ophæves og herudover

vi med lovforslaget lovhjemmel til at håndhæve forordningen med forordningen sker der nogle helt konkrete forbedringer

og højere så man som kunde fremover kun skal forholde sig til en skala fra a til g det gør det nemmere for forbrugerne at navigere på markedet for køleskabe vaskemaskiner computere og så videre forordningen medfører også en styrket markedsovervågning der etableres et øget samarbejde mellem de nationale myndigheder der står for markedsovervågning derfor har vi forholdt os positivt til forslaget om at ændre det retslige grundlag for energimærkningen fra direktiv til forordning på den måde skabes det samme retlige grundlag i alle medlemslande og det er til gavn for både danske forbrugere og producenter i forhold til det fremsatte forslag er der behov for en mindre justering af overgangsbestemmelserne i loven justeringen er af teknisk karakter og vil blive håndteret ved fremsættelse af et mindre ændringsforslag i forbindelse med udvalgsbehandlingen alternativet spurgte ind til det i forhold til biler

det lyder fornuftigt at kigge på det

jo ikke en del af den her lovgivning og det her regelsæt men vi må kigge på det så lad os tage en dialog om det jeg vil opfordre alle folketingets partier til at bakke op om lovforslaget så vi fortsat kan sikre håndhævelse

af mærkningen af apparaters energiforbrug

at europa bør løfte et større ansvar for vores egen sikkerhed i en mere uforudsigelig og usikker verden regeringen støtter grundlæggende denne ambition det ændrer ikke ved at nato forbliver grundstenen i vores sikkerhed

ikke blive rykket på og derfor er jeg også glad for at der i forbindelse med det seneste nato topmøde hvor jeg også selv deltog var enighed om at styrke samarbejdet mellem nato og eu det

spille med musklerne internationalt

har den faste overbevisning at vores samarbejde ligger bedst i

som eu tilbyder os som

og eus engagement i den centralafrikanske republik og det

men når man hører det som udenrigsministeren udtaler her

i industriens hus og for så vidt også

får man lidt indtrykket af det modsatte

har en ambition om

skal deltage i noget mere krig fra dansk side

terrorister når man selv udøver terror noget

fængslet et år og hvad er deres forbrydelse det er at bruge helt almindelig politisk frihed til at demonstrere og ytre sig fredeligt og ikkevoldeligt altså aktiviteter som herhjemme ville være fuldstændig

både amnesty international og en række politikere og

kritiseret de her fængslinger spanien er jo et land som mange af os kender og holder af og når venner handler forkert

skylder vi vel også at fortælle dem det så derfor er mit spørgsmål har den danske regering har udenrigsministeren taget initiativ til at fortælle den spanske regering at i europa fængsler vi ikke ledere af civilsamfundsorganisationer for legale politiske

økonomi og indenrigsministeren

samtidig tager vi med klimaudspillet også hul på de næste svære skridt der lægger sporene mod et klimaneutralt danmark senest i

det er en kæmpe udfordring og vi har ikke alle svarene endnu derfor sætter vi gang i en række klimaforsknings og udviklingsinitiativer inden for landbrug det er bare nogle tiltag regeringen har taget på den hjemlige bane men skal vi for alvor håndtere de globale klimaudfordringer kan vi ikke gøre det alene derfor lægger vi i eu pres på bilproducenterne

bliver sat fart på den teknologiske udvikling ligesom vi arbejder for at eu skal gå foran som det gode eksempel

ved at eu på cop24 kan sende et signal om at vi er klar til at styrke vores bidrag til parisaftalen og ved at eu går forrest og sætter et mål om at være klimaneutral senest i

kollektiv trafik også til at finansiere regionernes prioriteringer inden for blandt andet natur og miljø beskæftigelse uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter det står regionerne frit for hvordan de vil prioritere udviklingsmidlerne mellem disse områder jeg mener grundlæggende at det er godt at man lokalt og regionalt har den selvbestemmelse til at prioritere de væsentligste opgaver som man nu har regionalt regeringen har sammen med dansk folkeparti ønsket at forenkle erhvervsfremmesystemet fra januar to tusind og nitten hvilket har udmøntet sig i en reform som reducerer antallet af administrative niveauer for erhvervsfremme fra tre til to hvor de to niveauer er det statslige og det kommunale

hvis de ønsker råd eller støtte til at drive deres virksomhed reformen betyder således at regionerne skal løse færre opgaver end de skulle tidligere når regionerne ikke længere skal løse en opgave skal de heller ikke længere modtage finansiering til den jeg kan konstatere at regionerne efter reformen fortsat får i omegnen af to milliard kroner fra staten og kommunerne til at prioritere regional udvikling herunder kollektiv trafik udfordringen for visse regioner kan være hvis man regionalt har brugt forholdsvis mere af de regionale udviklingsmidler til kollektiv trafik i forhold til de andre områder som midlerne også skal dække hvis det er tilfældet har jeg tiltro til at regionerne tager opgaven på sig og prioriterer opgaverne inden for regional udvikling hvor der altså fortsat vil være cirka to milliard kroner at prioritere ud fra

og hvordan den udmøntes i forhold til regionerne

et fyldestgørende svar på spørgsmålet og et svar der ville leve op til mine egne ambitioner om en bedre offentlig debat ville være at forudsætningen for at spise kød

ordentligt og i overensstemmelse med reglerne for dyrevelfærd og at opdrættet sker på en måde som udviser hensyn

jeg sige at en livsopfattelse som baserer sig på at mennesket helt bør undlade at bruge dyr til at skaffe sig føde skaffe sig beklædning og i øvrigt også at fordømme mennesker

jeg har ikke noget problem med at nogle vælger at spise kød jeg har ikke noget problem med at nogle vælger at lade være med at spise kød det skal man indrette som man vil folk må spise som de vil og jeg skal ikke blande mig i

den samlede produktion medfører at der er ni millioner smågrise som sendes ud i europa på lange dyretransporter vi har en slagtekyllingeproduktion hvor kyllingerne knap nok kan stå på benene lige inden slagtning og vi har malkekøer som slet ikke kommer på græs i hele deres liv og som presses hårdt til at få en kalv om året og som presses endnu hårdere til at yde mest mulig mælk jeg synes der er god grund til at diskutere dyrevelfærd og der er behov for at dyrevelfærden forbedres

jeg tror at der vil blive flere og flere mennesker som er kritiske over for hvad der foregår i staldene i dansk landbrug og ønsker

det kan landbrugs og fødevareministeren lige så godt

der vil være en øget interesse for hvordan vi producerer fødevarer den debat

kan jo foregå mange steder og skal foregå mange steder og det er uanset at ministeren så vælger at kampen foregår på en kirketrappe det her med at der ikke er dyrevelfærd i regeringens

når ministeren siger at dyrene skal behandles ordentligt

set at den unge mand som som synes at der skulle sættes fokus på dyrene i landbruget havde en god pointe på

og som